i en tid hvor demokratiet og folkestyrets institutioner i mange lande er under pres er der al mulig grund til at højtideligholde folkestyrets festdag her i det danske folketing den første tirsdag i oktober er en festdag hvor folketingsåret efter gudstjenesten indledes med at folketinget i nærværelse af hendes majestæt dronningen og den kongelige familie påhører hvad regeringen har tænkt sig i den kommende samling det er min opgave som såkaldt aldersformand det vil sige ikke det ældste men det længst siddende medlem at åbne tinget og få det sat det vil sige lede valget af præsidium og tingsekretærer det lyder enkelt men i sverige kunne man jo se at det er det ikke

benny engelbrecht og fru karen j klint tinget er herefter sat som det hedder og jeg skal bede den genvalgte formand om at indtage

at varetage formandshvervet i endnu en samling jeg vil gøre mit bedste og lægge alle mine kræfter i opgaven

at lovgivningsarbejdet foregår efter grundloven og forretningsordenen i min mødeledelse vil jeg bestræbe mig på at give alle en fair og ens behandling vi deler os efter anskuelser men vi gør det i forståelse for hinanden og for de synspunkter vi er valgt til at forfægte

synes jeg at vores møder foregår i en god stemning og med en gensidig respekt

jeg glæder mig over når jeg sidder i formandsstolen respekten og den gode tone

mit arbejde lettere man har nok bemærket at folketingssalen ser lidt anderledes ud

den største ombygning af salen i de sidste hundrede år salen er indrettet så medlemmer med handicap

deltage i det politiske arbejde på lige fod med andre talerpodiet til venstre for mig er blevet udstyret med en lift så kørestolsbrugere kan komme på talerstolen og henvende sig til hele salen der er sat såkaldt taktile mærker i bordene så blinde og svagtseende kan orientere sig jeg håber at vi med disse forbedringer kan anspore borgere med handicap til at gå ind i politik

med mine kolleger her i folketingssalen og til samarbejdet

hendes kongelige højhed kronprinsessen til hans kongelige højhed prins joachim til hendes kongelige højhed prinsesse marie og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte ligeledes hjertelig velkommen til repræsentanterne for højesteret formanden for færøernes lagting og færøernes lagmand samt til københavns overborgmester

søndag døde hele danmarks gavflab og folkepoet kim larsen men hans sange og hans poesi lever videre til evig tid til evig tid

åh de smukke unge mennesker

en verden med enorme fremskridt

siden min ældste søn blev født er spædbørnsdødeligheden i verden faldet med mere end fyrre procent siden min datter blev født er andelen af verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom mere end halveret verden er blevet et bedre sted for langt de fleste mennesker på den anden side opbrud klimaforandringer som er i fuld gang i februar nåede temperaturen seks plusgrader i det allernordligste grønland ny teknologi der ændrer måden vi lever på måden vi er sammen på måden vi arbejder på nye magtbalancer usa som går egne veje rusland som optræder aggressivt kina som fylder mere

og midt i det hele danmark også vi mærker forandringerne

danmark er ikke et perfekt land

vi har forenet vækst og velfærd så fremgang ikke

for de få vi har kombineret rettigheder og pligter så vores land hænger sammen

et forbillede for andre vi er vokset i i frihed og fællesskab

insistere på friheden til at leve livet men også på ansvaret for vores medmennesker vi forholder os kritisk til autoriteter men har tillid til hinanden vi ved at fremgang ikke kommer af sig selv eller skabes af de få men skabes af os alle og skal komme alle til gode

danmark er et godt land fordi vi giver plads til hinanden udvikler danmark og står sammen når det gælder hvor andre landes demokratier blev formet i skyggen af revolutioner blev vores skabt i lyset af fredelig forandring hvor andre landes arbejdsmarked er stift og konfliktfyldt er vores funderet på respekt på dialog og et fælles ønske om fremgang

hvor nogle lande oplever en stor kløft mellem rig og fattig holder vi fast i et samfund uden store skel

det kan vi godt være stolte af det er jeg stolt af fællesskabet er danmarks styrke og danmark

flere private lønmodtagerjob i otte og halvfems ud af otte og halvfems kommuner er en større andel af borgerne kommet i arbejde og velstanden er

vokset med over ni tusind kroner per dansker tusinder tusinder er løftet ud af kontanthjælp og ind i arbejdsfællesskabet det er et kæmpe socialpolitisk fremskridt det er slet ikke så dårligt det er jo først og fremmest danskernes egen fortjeneste de har arbejdet sig ud af krisen men det skyldes også de reformer vi har gennemført reformer som jo fik skyld for en del dengang men som gavner danmark nu tilbagetrækningsreform skattereformer dagpengereform kontanthjælpsreformer alle har de bidraget til fremgang bidraget til at arbejdsstyrken alene i år vokser med næsten fyrretusind personer og femogtyvetusind næste år

vi har også taget hånd om det såkaldte samspilsproblem det betyder at det nu bedre kan betale sig at spare op til pension det er slet ikke så dårligt regeringen har investeret i velfærden alene siden valget er der i gennemsnit investeret fire million kroner ekstra i sundhedsområdet hver evig eneste dag og i samme periode har kommunerne fået flere penge til børnehaver skoler og hjemmehjælp det er egentlig ret godt

men kvaliteten af et velfærdssamfund kan jo ikke gøres op

i sommer fik jeg en mail fra per fra hedensted jeg får mange mails jeg får mange breve og det her var et af dem som gjorde indtryk per skrev hvordan han havde fået en som han selv udtrykte det kongelig behandling på sygehuset og han skrev

set bare for at sige tak ikke kun til mig men som han skrev

en hundrede og otte og halvfjerds kolleger i folketinget

været med til at skabe et samfund hvor man kan få den bedste behandling når man bliver syg

den tak fra per

men for eksempel behøver patienter med hjertesygdomme jo ikke komme på sygehuset for at få genoptræning rehabilitering i region midtjylland har man fundet ud af at det godt kan foregå på et kommunalt sundhedscenter

på den anden udfordring nemlig at alt for mange patienter mangler sammenhæng i deres behandlingsforløb jeg tror at vi alle sammen kender et

menneske der har oplevet det jeg gør i hvert fald vores mor far eller tante som måske falder i hjemmet bliver indlagt på hospitalet hvor der viser sig flere problemer men hvor systemerne ligesom ikke rigtig taler med hinanden hverken internt på sygehuset eller mellem sygehuset kommunen og den praktiserende læge bare det at koordinere en sygetransport fra hospitalet og hjem kan nogle gange virke som

og hvis der er behov for opfølgende pleje ja så kan tingene gå helt i stå det skal vi gøre meget bedre

og det slutter først når patienten har det godt igen den tredje udfordring

der er for store uforklarlige forskelle i sundhedstilbuddene alt efter hvor i landet man bor

har det altså sådan at behandling ikke må afhænge af postnummeret vi skal skabe langt mere lighed i behandlingstilbuddene på tværs af landet

gode eksempel hurtigt ud

der har indført et system hvor patienter med

tallene via en tablet til kommunen eller sygehuset som følger op hvis der er behov det sparer alle for en masse bøvl først og fremmest patienten som får en bedre livskvalitet og det har fungeret i nordjylland siden to tusind og femten alligevel er det endnu ikke bredt ud til resten af landet det

målet er at skabe den organisering der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen frem

for borgeren det gælder nationalt hvor forskellene skal være mindre og kvaliteten

hvor en og tyve nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset kommunen og den praktiserende læge

fire til fem kommuner og være en ny drivkraft for at behandlingen bliver sammenhængende så den svækkede ældre patient der bliver indlagt på hospitalet oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om hvor sygehus egen læge og kommune arbejder tættere og bedre sammen og tilrettelægger et samlet overskueligt forløb

som så måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter sundhed handler først og sidst om at hjælpe

kun behandling af såkaldte somatiske sygdomme

for en måned siden besøgte jeg

katrine og malou

fortalte om hverdagen på den afdeling hvor de er indlagt

da de var teenagere og siden har de været inde og

inde og ude af behandlingssteder i årevis

stærke og sårbare på en og samme tid

to unge kvinder som kæmper en kamp vi andre dårlig kan forestille os

og den kamp skal de ikke kæmpe alene

er måske i virkeligheden den dygtigste og flittigste generation vi nogen sinde har haft

tager ansvar for sig selv og hinanden de gør det godt men samtidig giver omkring hver fjerde kvinde mellem seksten og fire

tyve år udtryk for at hun har det mentalt dårligt og siden to tusind og ti er antallet af patienter i børne og ungepsykiatrien steget med mere end halvtreds procent

det bekymrer mig dybt regeringen vil tilføre to milliard kroner mere til psykiatrien over fire år

del af en fælles plan der skal løfte indsatsen

de skal have hjælp i tide

med angst og depression i den anden ende af spektret

med svære psykiatriske diagnoser

bedre forhold bedre og mere intensiv behandling en mere sammenhængende indsats bedre rekruttering af medarbejdere med de rette kompetencer alle skal med i fællesskabet

det gælder de unge og

tresserne vores forældre var gamle da de var i halvfjerdserne og vi selv ja vi føler os unge i halvtredserne i dag har mange udsigt til et aktivt og godt liv langt oppe i årene og det kan vi glæde os over og det kan vi så også se frem til men der er desværre også alt for mange ældre som føler sig ensomme andelen af selvmord er næsten dobbelt så høj blandt ældre som i resten af befolkningen dobbelt så høj

det er hjerteskærende ja det er næsten skamfuldt for et samfund

vi har hver især et ansvar for vores nærmeste det kan vi ikke bare lægge fra os kommunen eller hjemmehjælperen hverken kan eller skal erstatte varmen fra familie og venner men det store fællesskab skal kunne favne dem som har brug for det det er en ambition vi må have derfor vil regeringen afsætte mere end syv hundrede million kroner over fire år til bedre ældrepleje

ønsker regeringen at sætte borgeren i centrum at sætte mennesket før systemet

vi kender dem alle sammen

kompetente jordemoder den dygtige tandplejer den engagerede pædagog den venlige portør og alle jer andre alle jer som gør den store forskel for mennesker unge som gamle i skal have mere frihed til at gøre det i er bedst til til at udøve jeres fag i sidste måned fremlagde regeringen første del af en ny sammenhængsreform

som skal give mindre papirarbejde mere borgernær omsorg det kræver blandt andet

ledere som træder i karakter og kan udfylde de friere rammer derfor vil et af regeringens kommende udspil handle om hvordan vi hæver kvaliteten blandt lederne i den offentlige sektor hen over efteråret vil vi fremlægge flere udspil med samme sigte

mere sammenhængende service

mere sammenhængende service ikke mindst for de mennesker som kæmper med flere udfordringer på samme tid ledighed sygdom måske et misbrug de skal ikke mødes af en labyrint af systemer de skal have hjælp som det de er hele mennesker med en samlet indsats der tager hensyn til netop deres historier deres situation

det ønsker regeringen at give endnu bedre mulighed for med et nyt udspil som vi præsenterer meget snart for der er ingen mennesker der skal puttes puttes i kasser mennesker passer ikke i kasser og ingen skal efterlades på kanten af fællesskabet

for nogle uger siden besøgte jeg daginstitutionen gaia på amager det er en af landets største daginstitutioner fuld af

man kunne ikke andet end blive glad for når man ser på danske børn og unge i dag så er det sådan set ikke svært at være optimist på danmarks vegne for de fleste børn har det godt de trives de klarer sig godt

derfor har regeringen skridt for skridt fremlagt en samlet strategi der skal hjælpe børn og unge på kanten ind i fællesskabet

en halv milliard kroner til skoler med elever som har det fagligt svært flere praktikpladser og lettere vej til erhvervsuddannelser og nu lægger vi de næste spor ud vi giver en milliard kroner ekstra til en tidlig indsats for børn i sårbare familier flere og bedre uddannede pædagoger

og i år sender vi tre tusind elever i fjerde klasse ud på en minidannelsesrejse rundt i danmark for at vise dem nye sider af deres land og styrke forståelsen

flere unge skal skal vælge og flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse siden valget er vi er vi nået et stykke frafaldet er lavere fagligheden er højere flere unge søger ind

det sætter vi to milliard kroner ekstra af til over de næste fire år til at styrke vejen fra folkeskole til faglært til at opgradere folkeskolens praktiske fag og til at øge kvaliteten af erhvervsuddannelserne danmarks unge er danmarks fremtid det er vores forpligtelse at alle kommer med fra start får de bedste muligheder for et godt liv og bliver en del af fællesskabet for ingen kan alt men alle kan noget det gælder også de mennesker som ikke er født i danmark men som er kommet hertil på flugt fra krig eller konflikt

hver har sin historie sine drømme sine mareridt

men det kan vi ikke antallet betyder noget derfor har regeringen og dansk folkeparti strammet udlændingepolitikken et antal gange og sammen med en forstærket indsats i eu har det betydet at vi nu har bragt asyltallet

i ni år i ni år den indsats vil vi fortsætte krigsflygtninge som kommer til danmark skal mødes med hjælp og tryghed selvfølgelig

men de skal også mødes med klare forventninger for det første en klar forventning om at husly er midlertidigt

skal man rejse hjem igen hjælpe med at genopbygge sit hjemland sådan må det være det er det moralsk rigtige for det andet en forventning om

udgangspunkt forsørger sig selv mens man er her ellers skal nogle andre jo forsørge en

regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter som medvirker til at langt flere er i arbejde siden valget er andelen af flygtninge som er i job efter tre år i danmark fordoblet det er et kæmpe skridt fremad ikke mindst for den enkelte uanset hvor ens fremtid ligger men jo også for fællesskabet

der er en ting der er sikker

ligge i en ghetto i alt for mange år har man stillet alt for få krav til de udlændinge som kom til landet og accepteret at mange klumpede sig sammen i en lukket verden uden ordentlig kontakt til resten af samfundet den går ikke længere regeringen har fremlagt en strategi der gør op med parallelsamfund bedre fordeling i daginstitutioner tidligere opsporing af udsatte børn målrettede sprogprøver styrket politiindsats hård indsats mod kriminelle og et mål om at danmark ikke har ghettoer

to tusind og tredive i alt tyve konkrete tiltag forankret i syv politiske aftaler og med bred politisk opbakning et godt og et markant afsæt for et langt sejt træk som vi ikke må glemme her i folketinget når andre dagsordener presser sig på regeringen vil derfor fremlægge en række lovforslag på baggrund af de politiske aftaler vi har indgået tak til alle jer der har bakket op vi skal skabe et stærkt fællesskab

danmark skal være lukket for dem der misbruger eller ikke vil fællesskabet

men så skal vi til gengæld være åbne for dem som gør fællesskabet stærkere dygtige udenlandske talenter for eksempel

danske virksomheder skaber den velstand som muliggør velfærd og derfor er det alvorligt når de ikke kan få de medarbejdere de har brug for hver udlænding der kommer til danmark på det der hedder beløbsordningen bidrager netto med hundredtusindvis af kroner til de offentlige kasser samlet set tæt på

milliard kroner penge som vi kan bruge direkte til uddannelse til sundhed til velfærd

alligevel er der så et flertal uden om regeringen der insisterer på at gøre det så bøvlet som muligt for danske virksomheder at ansætte talenter fra udlandet og der må jeg bare sige at folketingets opgave

at modarbejde danske virksomheder tværtimod vi skal give virksomhederne ordentlige vilkår de skal ansætte medarbejdere på gode vilkår det fører til øget velstand det skaber mulighed for at udvikle velfærden regeringen har længe forsøgt at få opbakning til at ændre reglerne uden det store held nu forsøger vi så igen denne gang med inddragelse af arbejdsmarkedets parter som heller ikke ønsker unødigt bøvl i morgen vil regeringen fremlægge et samlet udspil et samlet udspil der også skal gøre det lettere at tiltrække medarbejdere fra lande som vi i forvejen har stærke økonomiske bånd til som usa canada singapore japan

danske virksomheder skal have den kvalificerede kvalificerede arbejdskraft de mangler men på en måde hvor vi ikke åbner døren for dem vi ikke har brug for

det er regeringens tilgang og denne gang håber jeg at et flertal i folketinget vil være med til at løse problemerne for de er reelle og de vokser fællesskabet bliver ikke svækket af at få dygtig hjælp udefra

det er der ikke noget fællesskab der bliver svækket af det gælder også rigsfællesskabet et levende fællesskab

tager debatterne med hinanden når de er nødvendige hvor vi engagerer os i hinanden hvor vi finder løsninger sammen

for få uger siden indgik jeg en aftale med formanden for grønlands landsstyre naalakkersuisut om dansk bidrag til at

en grønlandsk vision om nye lufthavne bedre infrastruktur og et styrket erhvervssamarbejde mellem danmark og grønland

en aftale som jeg glæder mig over og som jeg er stolt af og jeg vil gerne i dag kvittere for den meget brede opbakning der er givet fra partierne her i folketingssalen skal vi holde fællesskabet levende ja så skal vi ikke bare hjælpe hinanden så skal vi også have mere viden om hinanden så skal vi forstå vores forskelle ligheder historie

på årets rigsmøde på færøerne drøftede vi i fællesskab hvordan vi kan sætte gang i en indsats for at øge kendskabet til hinanden i rigsfællesskabet det forventer jeg at vi kan sætte i værk når jeg senere på året mødes med lagmanden og formanden for

ønsker større indsigt

nye krav til den måde vi samarbejder på i rigsfællesskabet og det er et tema

på ret kort tid er meget forandret den verdensorden vi mere eller mindre har taget for givet siden anden verdenskrig er under fundamental forandring tiden er ikke til at stå mere alene det er nu vi har brug for fællesskabet med vores naboer med de lande vi deler værdier historie og skæbne med

i fem og fyrre år har vi været en del af eu vi nærmer os et guldbryllup i fem og tyve år har vi været med i det indre marked vi fejrer sølvbryllup og hvad har vi fået

enorme fordele

samme spilleregler for store som for små lande varerne kan flyde frit over halvdelen

halvdelen af den samlede danske eksport af varer og tjenesteydelser går til det indre marked i eu

har det gjort os mindre danske nej det har

modsætning mellem dansk suverænitet og et stærkt dansk engagement i europa tværtimod vi skal stå sammen med resten af europa vi skal deltage aktivt vi skal tage ansvar for udviklingen og vi skal gøre hvad vi kan

og det skal vi blandt andet gøre fordi vi har masser at byde ind med

der er flere og flere der ser mod danmark som et forbillede for deres eget samfund den danske flexicuritymodel vores tilgang til migration integration digitalisering grøn omstilling

vi har meget at byde ind med og et europa der står sammen bliver stadig vigtigere for danmark for det vi før har taget for givet

er nu på spil frihandel kampen mod klimaforandringer demokratiske værdier på alle disse spørgsmål er europa i dag den stærkeste globale stemme på alle disse

er europa i dag den voksne i lokalet men også eu står over for store udfordringer om en halv år forlader storbritannien fællesskabet for mig at se er det

en tragedie men det er briternes valg jeg håber vi lander en

god og balanceret aftale som i det mindste afbøder de værste virkninger det er i alles interesse det skal vi arbejde for men selv dét ser svært ud

vi forbereder os derfor på at der måske ikke kommer en aftale om brexit og derfor sætter vi nu en række ting i gang vi hyrer toldere vi forbereder

slå helt fast

vi naturligvis tage vare på de tusindvis af briter som allerede i dag bor i danmark det er kun ret og rimeligt eu er

og også nato befinder sig en i brydningstid prisen for vores sikkerhed er steget

set rimeligt nok

jo ikke forvente at andre landes skatteborgere skal være med til at betale for vores sikkerhed hvis vi ikke selv tager mere ansvar derfor øger vi udgifterne til forsvaret markant med det seneste forsvarsforlig og samtidig yder vi

en stor indsats ude i verden vi sender verdens bedste soldater ud når det brænder på til de farligste missioner til afghanistan og til irak hvor vi går forrest i kampen mod isil men også til steder hvor freden skal beskyttes til balkan og til baltikum i år har jeg besøgt vores soldater begge steder dygtige ordentlige dedikerede og engagerede mennesker som bringer de værdier

vi kæmper for med sig ud

så i dag vil jeg sige til danmarks udsendte vi er stolte af jer jeg er stolt af jer

klimaet den globale opvarmning

menneskers påvirkning af klodens klima nærmer sig et kritisk punkt de scenarier vi længe har talt om bliver nu gradvist til virkelighed vores udledning af klimagasser risikerer at sætte gang i en kædereaktion som vi ikke selv kan styre og som vil ændre livsbetingelserne for vores børnebørn og deres børn og det går ikke

jeg ønsker et danmark som går forrest som trækker verden i en grønnere retning men jeg ønsker også et danmark som ikke mister modet for selv om udfordringen er stor

give op vi skal tro på at vi kan gøre noget ved det ny grøn energi er nu billigere end ny sort energi nye teknologier ser dagens lys og det kan vi godt glæde os over lige før sommerferien ja det var vist den allersidste dag før sommerferien indgik vi med sammen med alle partier i folketinget den grønneste energiaftale i danmarkshistorien tak for det tre nye havvindmølleparker lavere elafgifter grøn strøm bliver billigere

i de sytten år der er gået siden systemskiftet i to tusind og et har vi tredoblet den grønne strøm skabt verdens bedste energisystem

verdens bedste vilkår for grønne investeringer

blevet europamestre i eksport af energiløsninger det kan vi godt glæde os over

nu skal vi så sætte kursen for de næste sytten år så vores børn og børnebørn også får noget at glæde sig over

i dag er det sådan at transportsektoren står for omkring en fjerdedel

derfor sætter regeringen nu et klart mål

om tolv år om om kun tolv år vil vi lukke for salget af nye diesel og benzinbiler fem år senere altså om sytten år skal hver eneste nye bil i danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil

det vil betyde at der i to tusind og tredive

det er ikke sådan en man bare lige når det bliver ikke let men netop derfor skal vi jo gøre forsøget regeringen vil tage de første skridt i et nyt luft og klimaudspil som vi præsenterer i næste uge nu sætter vi kursen

nu sender vi et klart signal til eu til bilindustrien til resten af verden

diesel og benzinbiler i danmark skal være fortid

og fremtiden er meget tæt på

og det gør vi fordi vi er i kapløb med tiden med klimaforandringerne

som vi har tradition for så vi kan trække de andre lande med det er også baggrunden for at regeringen har inviteret statsledere virksomhedsledere eksperter

andre fra hele verden til topmøde i københavn om to uger foreløbig repræsentanter for syv og fyrre forskellige lande til et af de største grønne topmøder

det første i rækken under partnerskabet for bæredygtighed og grøn vækst p4g som danmark har taget initiativ til investeret i og sat sig i spidsen for og som skal brede de grønne løsninger ud til hele verden i en skala hvor de virkelig batter p4g vil blandt andet samarbejde om udskiftning af dieselbusser med elbusser i mexico city i são paulo i medellin og i santiago byer som tilsammen har næsten tredive millioner indbyggere på den måde er der sammenhæng mellem hvad vi gør herhjemme

ude i verden begge steder kæmper vi for en bedre

det skal vi blive ved med generationer før os har bygget danmark op til det danmark vi har i dag

de stod over for store udfordringer som de overvandt

vi må aldrig miste modet vi skal altid tro på os selv tro på hinanden skridt for skridt skal vi nå resultater

set kernen af folkestyret

så ved jeg godt at der i det nye folketingsår skal være valg

for dem der ikke har tålmodighed til at vente

der skal være valg til afholdelse søndag den seksogtyvende maj to tusind og nitten

et vigtigt valg

i en særlig tid

for danmark og europa

at vi også i dette folketingsår kan fortsætte det gode samarbejde om de mange opgaver der skal klares før vi når dertil vi er i sagens natur ikke enige om alt alligevel er det vores opgave at løfte i flok prøve at række ud over uenighederne prøve at nå hinanden for nutiden er bedre end fortiden og fremtiden

bliver endnu bedre vi skal give et friere rigere og mere trygt danmark videre til næste generation vi skal give et friere rigere og mere trygt danmark videre

til alle disse smukke unge mennesker gid de længe leve må

jeg gerne bede folketinget om at udråbe et leve

onsdag den tredje oktober to tusind